er først ordføreren for forespørgerne herre nikolaj villumsen enhedslisten for en begrundelse

tyrkiske præsident erdogan og vedtog forfatningsændringer der fjerner immuniteten

hundrede og otte og tredive folkevalgte parlamentarikere der har verserende sager imod sig ophævelsen af immuniteten åbner op for retsforfølgelse af den politiske opposition i tyrkiet ikke mindst vil det gå hårdt ud over det pro kurdiske hdp parti et parti der ikke alene repræsenterer store dele af landets kurdiske men også kristne og alevittiske befolkning således vil halvtreds af hdps ni og halvtreds parlamentarikere være på anklagebænken den populære medformand for hdp selahattin demirtaş der tidligere har besøgt både folketinget og udenrigsministeren har alene fem og halvfjerds anklager imod sig anklagerne mod parlamentarikerne er stort set alle absurde

som begrundes i udtalelser som på ingen måde burde forbydes vi taler om opfordringer til en genoptagelse af fredsprocessen så der kan findes en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål eller en kritik af den siddende regering og præsident anklager

klokkeklare angreb på ytringsfriheden tyrkiet er lige nu i en farlig udvikling hvor demokratiet kortsluttes og mulighederne for en politisk løsning på det kurdiske spørgsmål undergraves jeg håber at vi i dag i folketinget kan få en god debat at vi i dag i folketinget kan samles om en klar kritik af retsforfølgelsen af folkevalgte parlamentarikere

en opfordring til en genoptagelse

i tyrkiet og konsekvenserne for en mulig fredsproces er rejst

høre på begrundelsen her særlig med sigte på spørgsmålet omkring parlamentarikernes immunitet som det tyrkiske parlament har behandlet for nylig tyrkiets regerende parti

i april et forslag om en midlertidig forfatningsændring med henblik på at løfte den parlamentariske immunitet for parlamentsmedlemmer der i øjeblikket har anklager om kriminelle handlinger

hundrede og otte og tredive parlamentsmedlemmer parlamentsflertallet har i den situation ikke fundet

muligt på rimelig tid at tage individuel stilling til en eventuel immunitetsophævelse i hver enkelt sag fra eus side har eus høje repræsentant mogherini og udvidelseskommisær

i en fælles udtalelse allerede i fredags sagt at beslutningen giver anledning til alvorlig bekymring de har fremhævet at regelsæt for parlamentarisk immunitet bør indeholde specifikke og objektive kriterier for eventuel beslutning om ophævelse af immunitet at immunitet skal gælde alle uden diskrimination samt at eventuelle beslutninger om at ophæve immunitet skal ske ud fra den enkelte sags meritter baseret på klare kriterier og fri for politiske hensyn i forhold til en mulig fredsproces

det vil især være parlamentsmedlemmer fra hdp

over halvdelen af de verserende anklager er således rettet mod parlamentsmedlemmer fra hdp det skal dog bemærkes at der foreligger anklager mod parlamentarikere fra alle partier

at det ikke er diskriminerende eller rettet mod enkelte grupper eller partier det ændrer dog ikke ved at der er en risiko for alvorlig slagside og i øvrigt for processer der ikke yder de pågældende parlamentsmedlemmer den beskyttelse de rettelig bør have særlig sagerne mod parlamentsmedlemmerne fra hdp vedrører udtalelser eller politisk aktivitet der påstås at støtte eller opfordre til terrorisme

er blevet fremført fra mange sider herunder europarådet og europa parlamentet

antiterrorlovgivning selvsagt ikke misbruges

udtalelser i sagen fra eu og fra

det amerikanske udenrigsministerium også til beskyttelse af

i særdeleshed der er nu i tyrkiet blandt uafhængige observatører

om de aktuelle skridt er led i en generel undertrykkelse af den parlamentariske demokratiske opposition hvad angår ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder for kurdere som for andre grupper det bringer for nogle mindelser tilbage om tiden midt i nitten halvfemserne hvor fire kurdisk tyrkiske parlamentsmedlemmer blev idømt fængselsstraffe og en dramatisk blodig periode fulgte i den nu over tredive år gamle konflikt så langt er vi dog ikke efter vedtagelsen i parlamentet skal beslutningen verificeres af den tyrkiske præsident

kan herefter være den mulighed at beslutningen bliver indklaget for forfatningsdomstolen men de nærmere omstændigheder herfor er ikke helt klare

sig i det praktiske hvilke sager der eventuelt tages hvilke domfældelser det fører til appelmuligheder

med eventuelle forløb ved den europæiske menneskerettighedsdomstol alt i alt deler regeringen den bekymring der er udtrykt af eu

jeg mødte ham i forbindelse med natos udenrigsministermøde og så sent som

lejlighed til at tale med tyrkiske redaktører og journalister om

men det klare budskab fra mødet med de tyrkiske journalister var sådan set at det var væsentligt at man fra eus og fra de vestlige landes side holdt fast i en aktiv dialog med tyrkiet fordi det i deres øjne var den eneste mulighed for reelt at udøve en indflydelse på at presse tyrkiet til at holde fast i de regelsæt der gælder regeringen vil således også gennem eu følge udviklingen nøje i eu regi besluttede man allerede i sidste uge med eksplicit dansk opbakning at sætte spørgsmålet om parlamentarisk immunitet på dagsordenen på det kommende møde den enogtredivete maj

kommissionen og tyrkiets regering i den såkaldte

og se hvordan det videre forløb spænder af i forbindelse med

af ytringsfriheden og grundlæggende rettigheder kritikken af den siddende regering og præsident straffes hårdt som præsidentfornærmelse opfordringer til genoptagelse af fredsprocessen med pkk så den blodige borgerkrig kan afværges og der kan findes en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål udråbes som støtte til terror retsforfølgelsen af folkevalgte parlamentarikere kommer i kølvandet på fængslingen af kritiske journalister og tvungen statslig overtagelse af oppositionelle medier samtidig oplever den tyrkiske befolkning gang på gang at der lukkes for sociale medier som twitter facebook og youtube for at undgå kritik af den tyrkiske regering og præsident erdogan tyrkiet

udvikle sig fra et skrøbeligt demokrati til et undertrykkende regime under erdogan den her udvikling er meget farlig angrebet på oppositionen går ikke mindst ud over det prokurdiske og venstreorienterede

parti der ved valget i juni sidste år lykkedes med at fratage erdogan

parti der om nogen har stået i spidsen for forsøget på at finde en politisk og fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål

der ikke alene repræsenterer store del af den kurdiske minoritet i befolkningen men som støttes af kristne alevier

af kvindefrihedsforkæmpere lgbt aktivister og lønmodtagere i de tyrkiske storbyer som istanbul ankara og izmir alting tyder på at de demokratiske kræfter der har kæmpet hårdt for fred snart vil sidde i fængsel allerede nu sidder borgmestre akademikere og journalister bag tremmer

ingen tvivl om at kortslutningen af demokratiet og retsforfølgelsen af parlamentarikere

af borgerkrigen i de kurdiske dele af tyrkiet allerede nu er mere end tohundredetusind civile jaget på flugt fra de belejrede kurdiske byer hundredvis af civile

folketinget taler vi ofte om at gøre noget i nærområderne tyrkiet er et nærområde til borgerkrigen i syrien men tyrkiet er også et land der befinder sig i borgerkrig den her borgerkrig vil eksplodere og sende

af flygtninge mod europa

går så galt som det ser ud til desværre er det ikke første gang at oppositionen står over for fængsel i tyrkiet tilbage i nitten halvfemserne blev blandt andet det kurdiske medlem af parlamentet

og fængslet hendes forbrydelse var at tale kurdisk i det tyrkiske parlament hendes fængsling blev starten på en optrapning af borgerkrigen der kostede titusinder af ikke mindst kurdiske civile livet som drev millioner på flugt

og vi så tusinder af landsbyer

i den sydøstlige del af tyrkiet

som splittede det tyrkiske samfund og kostede alt

holder tyrkiet op på de aftaler som man allerede har indgået jeg synes det er vigtigt at understrege

tyrkiet har forpligtet sig til at følge de domstolsafgørelser som den europæiske menneskerettighedsdomstol afsiger og når vi taler om eksempelvis den lovgivning der nu kommer til at sætte rigtig mange parlamentarikere

helt afgørende at vi holder tyrkiet op på de aftaler som er indgået

desværre ikke flertal for i folketinget men der er ingen tvivl om at hvis vi skal presse den tyrkiske præsident erdogan

det afgørende at vi sætter handling bag ordene og det

vigtig alliancepartner for vesten ligesom tyrkiet er

og man må sige at i de tider vi står i med flygtningestrømme og så videre

både i forhold til løsning af de udfordringer der er set også i forhold til den politiske udvikling

det ingen hemmelighed og det har vi også diskuteret flere gange her i folketingssalen at tyrkiet døjer med mange uheldige og til tider mange

udvikling som europa kommissionens årlige rapport også påpeger ifølge rapporten tyrkiet to tusind og femten går den politiske udvikling i landet den helt forkerte vej reformtempoet er bremset en række tiltag fra

har sat spørgsmålstegn ved relevante områder som retssikkerhed ytringsfrihed og forsamlingsfrihed domstolenes uafhængighed og princippet om magtens deling er blevet undermineret og dommere og anklagere har været under stærkt politisk pres skriver europa kommissionen

slår fast at der er behov for en betydelig indsats for at genoprette og sikre retsvæsenets uafhængighed udviklingen har jo som bekendt ført til forfølgelse af journalister og studerende satiretegnere og unge mennesker der

grundlag er blevet forfulgt

nu ser vi så at regeringen forsøger

oppositionen ved at ophæve udvalgte politikeres immunitet heraf flest fra det kurdiske mindretal

pkk udenrigsministeren har

også for den kritik der

at det selvfølgelig er svært at stå her i det danske parlament

heller ingen tvivl om at den udvikling skal ses i lyset af at våbenhvilen med pkk

fredsforhandlingerne med kurderne er brudt sammen

som ikke bare er foragt for civile men

at følge den her udvikling nøje

synes jeg også det er et vigtigt og et godt signal endnu en gang

herre jeppe bruus sagde nemlig at tyrkiet var en vigtig alliancepartner for vesten og så er det jeg tænker

for eksempel præsident obama og andre har udnævnt islamisk stat som den største trussel mod vestlige værdier så kan man jo spørge er tyrkiet en samarbejdspartner i kampen mod islamisk stat eller organisationer der fuldstændig ligner islamisk stat

journalister sidder i fængsel og at

afsløret hvordan det tyrkiske regime har samarbejdet med islamisk stat

spørge lidt ind til hvad herre jeppe bruus egentlig mener

at tyrkiet var en vigtig alliancepartner for vesten er det i forståelsen et ønske om at de skulle være det eller er det en realitet

jeg bestemt ikke det er det er også derfor at vi nu engang deltager i et

folketinget der udtrykker dyb bekymring

så er det at han konkluderede og sagde offentligt at præsident erdogan hævner sig da præsident erdogan sørgede for at de journalister der havde afsløret våbensmugling fra den tyrkiske efterretningstjeneste

er problemet jo at man har en situation hvor den tyrkiske regering holder hånden over ekstreme kræfter og at de kræfter i tyrkiet der kritiserer det folkevalgte parlamentarikere

de positive reformer der nu bliver rullet tilbage de forfølgelser der er

meget konkret i forhold til enkelte udtalelser

parlament for nylig har vedtaget en lovpakke som kan føre til en ophævelse af den parlamentariske immunitet for blandt andet prokurdiske medlemmer af parlamentet hvis lovpakken bliver godkendt i sin helhed

et stort antal delegerede risikere at blive retsforfulgt og angiveligt består forbrydelserne i anførselstegn i politiske synspunkter og kritik af regeringen det er jo en bananrepublik værdigt jeg må derfor gentage at dansk

ser med skepsis på tyrkiet og dets præsident recep erdogan det være sig vedrørende tyrkiets egne forhold det vil sige frihedsrettigheder for egne borgere

tyrkiets opfattelse af europa som et tag selv bord som forventes at bistå tyrkiet økonomisk til såvel generel udvikling

i forhold til den aktuelle migrantkrise som bekendt har tyrkiets vilje og evne til at begrænse migrantstrømmen til europa hidtil forekommet behersket for ikke at sige fraværende medmindre naturligvis eu med fru merkel i spidsen desperat

klækkelig betaling det kan kun undre at et overvældende flertal i folketinget på den ene side snart endnu en gang vil støtte op om et kritisk vedtagelse om tyrkiet

samtidig på den anden ufortrødent støtter eus febrilske bestræbelser

indgå aftaler med selv samme tyrkiet om at forsvare eus ydre grænser nej der er åbenbart ingen grænser for hvem eu vil samarbejde med

så længe der er enighed om at vi så sandelig ikke må insistere på den mest oplagte løsning på migrantstrømmene

det kan også undre at et samlet eu ikke omgående har afbrudt forhandlingerne med tyrkiet om visumfrihed så snart det blev kendt at tyrkiet

ville ophæve den parlamentariske immunitet for kritikere og der er sikkert mere spændende i vente fra tyrkiets side i starten af maj skal formanden for det tyrkiske parlament ismail kahraman nemlig have udtalt følgende

min egen oversættelse tyrkiet er et muslimsk land det er derfor at vi skal have en religiøs forfatning og tydeligere signal om at tyrkiet er på hastig vej væk fra demokrati i vestlig forstand fås vist ikke i df trøster vi os med at det måske denne gang vil fremstå klart at det er naivt at forvente at tyrkiet medvirker til noget som helst som ikke først og fremmest er i tyrkiets interesse

ikke kan sættes i fængsel uden at der foreligger en helt specifik anklage og afklaring omkring dens gyldighed men

er om dansk folkeparti eventuelt ville være med til da det netop er en sag om parlamentarikere

enten at udvælge nogle eller

overværede de retssager og viste vores støtte til de parlamentarikere der risikerer at komme på anklagebænken som et rent interparlamentarisk initiativ var det et initiativ som dansk folkeparti eventuelt ville være med

i forhold til hvordan og hvorledes udviklingen er konkret i tyrkiet

konkrete beslutning som det tyrkiske parlament

i fredags og som forventes at blive underskrevet af præsidenten

hele den lovgivning som der er i tyrkiet

er meget forståeligt at man kan ophæve immunitet for

og det kan man jo på sin vis være enig i men det er jo bare sådan at det skal ses i kombination med den tyrkiske lovgivning som

strammet voldsomt op ikke mindst i forhold til hele antiterrorlovgivningen sådan at en lang række ikke mindst kurdiske medlemmer af det tyrkiske parlament jo

de har ytret sig i en retning som de mener er den rigtige omkring mere selvstyre for kurderne og så videre

er til at komme uden om at immunitetsophævelsen faktisk truer

immunitet også at den generelle tillid til det politiske system bliver svækket og i et land som tyrkiet hvor den i forvejen er så lav som den er

for at få holdbar fred og konsensus i tyrkiet i særdeleshed hvad angår problematikken vedrørende det kurdiske mindretal vil med ophævelsen af den

ud over at jeg synes at det er rigtig rigtig positivt at

om den meget skarpe vedtagelsestekst

de organer som vi har nemlig eu

og her kan man jo se at europarådet allerede har taget sagen

konkludere at den udvikling der foregår i tyrkiet lige i øjeblikket ikke mindst i

liberale gruppe i europa parlamentet har lavet en meget meget skarp vedtagelse omkring dette som de sendte ud i torsdags tror

vi fra venstres side sige at vi er meget bekymret for udviklingen i tyrkiet vi er meget bekymret for om det er den europæiske vej

derfor bør vi også melde klart fra og sige at den her vej er forkert og vi bør også udnytte de muligheder der andet i europarådet og eu til at få tyrkiet på rette vej igen så med ønsket om at

det skarpe signal vi står sammen om i

være interessant at høre om det også var en idé som som venstre ville overveje altså at vi som parlament i forhold til andre parlamentarikere der er udsat for det problem

til retssager overvejede at følge de retssager og på den måde signalerede

en modstand mod det der foregår og en støtte til de mennesker der bliver udsat for

et forslag som som venstre ville overveje vi kunne lave som en rent interparlamentarisk aktion eller hvad

har nævnt europarådet men også osce sendte delegationer af sted

er hundredvis af retssager med hundredvis af retsmøder derfor tror jeg måske det

i forhold til ukraine og andre steder

holdning men kommer med det udgangspunkt

i forlængelse af den her diskussion om hvad vi kan prøve at gøre for at følge op på det der sker

desværre har set eksempelvis ved retssagen mod de her chefredaktører der havde afsløret våbensmugling fra den tyrkiske efterretningstjeneste

med deres delegationer for at følge retssagen

at overvære retssagen jeg synes det understreger vigtigheden af

men også i eu kredsen for at presse på og måske bruge det at parlamentarikere kan tage af sted som et

fortsætte rækken af emner som det er værd at diskutere med et land som tyrkiet jeg synes derfor det er glædeligt at

vi har fået den her debat i det danske folketing og jeg synes ikke mindst det er glædeligt at så mange partier støtter op

til vedtagelse som følger i forlængelse af debatten det er vigtigt at vi bliver ved med at lægge et pres på tyrkiet men jeg synes faktisk også det er væsentligt at vi i den sammenhæng får diskuteret hvad tyrkiets rolle er nu og i de kommende år der sker rigtig mange ting i verden for øjeblikket og i årtier har tyrkiet ønsket at opnå medlemskab af eu forhandlingerne er fortsat forhandlingerne har stået stille forhandlingerne er blevet genoptaget men tyrkiet har helt tydeligt stået i en venteposition og

har trukket ud og trukket ud

så sket mange nye ting i landene omkring tyrkiet og for mig

tyrkiske politikere med erdogan i spidsen fornemmer at nu

det er en situation som rummer mange muligheder men som mildt sagt også rummer rigtig mange risici

at indse at vi skal holde

vi skal holde fast i samtalen med tyrkiet men samtidig

have modet til at lade det få konsekvenser

som tyrkiet selv har indgået

politiske kanaler som vi overhovedet har til det

kan blive enige om et vedtagelse fra liberal alliances side ønsker vi

vælger at overtræde aftaler og forpligtelser som man selv

muligheden for at have en kontakt i hvert fald til de kredse som ønsker demokrati og menneskerettigheder og derfor

ikke altid et let valg hvad man rent faktisk gør altså vi har nævnt nogle ting hvor vi synes man oplagt kunne sige fra i forhold til tyrkiet men jeg kunne godt tænke

høre om ordføreren havde nogle bud på

kan næsten betragte tyrkiet som et klemt midterbarn for øjeblikket ikke at det er nogen undskyldning for at opføre sig på den måde som tyrkiet gør men det er vigtigt at vi på den ene side fastholder dialogen med tyrkiet

den anden side så faktisk også er konsekvente i forhold til det

jeg kan nævne én ting og den er ikke gennemdrøftet med nogen men

at være medlem af europarådet i betragtning af hvordan det er

måske også tage en drøftelse af i forhold til andre der er medlem af europarådet men jeg synes

skal man så blive ved med at være i det forum jeg nævner det bare som et eksempel der kunne være andre det kan også er en dårlig idé at de ikke skulle være medlem af europarådet men jeg synes bare man må prøve at liste

diskussion igen om et år i folketinget hvilket jeg godt kunne forestille mig

der har været udsat for krænkelser fra den tyrkiske stat har

kan gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol så er det ikke altid det har den store virkning

der sker i tyrkiet men man kan i hvert fald få ret ved at gå til den europæiske

også kunne bede udenrigsministeriet og udenrigsministeren om at komme

hvor liberal alliance ikke støttede enhedslistens forslag om at stille krav om

overholdelse af tyrkiets aftaler og efterfølgelse af

forud for at vi gav mere end en kvart milliard danske skattekroner til den tyrkiske regering

hvis det er sådan at vi igen ender i en situation hvor den tyrkiske præsident erdogan afpresser eu

liberal alliance så være med på at der skal stilles krav

som vi diskuterer her når vi taler om hvordan

den tyrkiske regering behandler sine egne borgere

set ud fra en demokratisk målestok

på det tidspunkt da vi skulle træffe den beslutning men samtidig

og ønsker at forfølge et spor hvor vi kan sanktionere i forhold

meget meget tragiske situation vi befinder os i lige nu hvor det er tyrkiske statsborgere ikke mindst i de kurdiske områder af landet der bliver jaget på flugt mere end

tohundredetusind befinder sig på nuværende tidspunkt på flugt så bare opfordre liberal alliance

sådan nogle situationer i fremtiden kan være steder hvor der skal lægges handling bag ordene og lægges pres på den tyrkiske

styre så mener ordføreren også

aftale men der sker så store krænkelser

at vi måske bliver nødt til at suspendere det her på et tidspunkt fordi vi ikke

sig til nogle andre som kan løse den her opgave det er jo ikke nogen god løsning problemet

er fuldstændig handlingslammet i forhold til at få sikret de ydre grænser det ville være absolut den bedste løsning og det tror jeg

er en bred politisk enighed om vi kan bare konstatere at det

og at vi står med ryggen mod muren

gjort et eller andet så har man lavet den her aftale med tyrkiet og det er bestemt ikke nogen aftale som liberal alliance jubler over det vil jeg gerne sige helt åbent vi har bare ikke set andre muligheder

vi også nødt til at stå op for de værdier og stå op for de rettigheder som vi tror på

bliver nødt til løbende at evaluere og at vi kan komme til at blive nødt til at suspendere det her

immuniteten fra folkevalgte politikere det er mere end nærliggende at tro at den beslutning hænger tæt sammen med erdogans forfølgelse af politiske modstandere særlig de prokurdiske kræfter som hdp partiet det er altså en politisk motiveret beslutning der krænker den politiske ytringsfrihed og demokratiet det er snart et år siden

hdp bragede ind i det tyrkiske parlament med tretten procent af stemmerne befolkningen havde talt og ønsket at tydelige og flere prokurdiske kræfter kom til orde det resultat blev allerede i november ændret da tyrkiet gennemførte endnu et valg før tiden

flertal samtidig har fredsprocessen mellem pkk og regeringen i ankara været på noget nær frysepunktet eller rettere faktisk ikkeeksisterende fronterne er trukket op og volden er atter blusset op

jeg mener at vi ser et mønster hvor erdogan bevidst og systematisk prøver at marginalisere og underminere kurdisk indflydelse på tyrkisk politik

ikke en nyhed men det sker med en hastighed og

jeg må på det kraftigste fordømme erdogans manøvrer den tendens spiller ind i en bredere negativ spiral hvor tyrkiet i stigende grad sætter sin befolkning og særlig minoriteters grundlæggende

og politiske rettigheder over styr vi har i den seneste tid været vidne til erdogans overtagelse af frie medier

uretmæssig behandling af flygtninge og erdogans militære kampagne mod daesh har ramt kurdiske mål inde i syrien hårdt i de sidste uger er det desuden blevet tydeligt at tyrkiet heller ikke overholder deres del af aftalen med

eu om håndtering af flygtninge helt grundlæggende er aftalen dybt forkastelig eu udliciterer sit ansvar for at beskytte flygtningene til et land der ikke kan betragtes som sikkert tredjeland men også mere isoleret har aftalen sat tilstanden i tyrkiet under lup tyrkiet

kan dermed ikke betragtes som en troværdig samarbejdspartner og derfor håber jeg at regeringen med den seneste udvikling in mente vil genoverveje den danske støtte til eu tyrkiet aftalen ja vi opfordrer til at den bliver suspenderet så sent som i december sidste år for kun seks måneder siden understregede den danske regering at man helhjertet bakkede op om den fælles eu linje over for tyrkiet hvor spørgsmålet om grundlæggende menneskerettigheder herunder ytrings og pressefrihed spillede en central rolle i optagelsesforhandlingerne jeg ser desværre pt at eu gennem sit samarbejde med tyrkiet underminerer sine egne forpligtelser

og dermed ikke kan tale med en stærk stemme når situationer som denne opstår

og holder vores principper i hævd

på regeringen i tyrkiet for at forhandlingerne med kurderne genoptages her kan og bør hdp også spille en helt central rolle vi opnår ganske simpelt ikke fremskridt der rykker os hen imod en forhandlet

en retfærdig løsning på det kurdiske spørgsmål hvis ikke vi lægger pres på den stærkeste part nemlig den tyrkiske regering for at man genoptager dialogen også selv om vi selvfølgelig ikke bifalder metoder og handlinger der er foretaget fra pkks side ser man på den regionale udvikling er det klart at et demokratisk tyrkiet er afgørende for den regionale stabilitet det gælder ikke mindst i forhold til krigen i syrien

tyrkiet spiller en central rolle den fortsatte undertrykkelse hvor kurderne ekskluderes

og nægtes deres politiske identitet

dette ønske det er også her vigtigt at vi klart og tydeligt siger fra over for tyrkiet vores stemme betyder noget for tyrkiets egen befolkning og for

over de mange uheldige politiske tendenser vi kan se i tyrkiet i dag vi kan se angreb på pressefriheden vi kan se nye parlamentariske love der truer de lovligt folkevalgte og vi kan se forfølgelse af det kurdiske mindretal vi er ikke blinde for de store udfordringer tyrkiet står over for det gælder den voksende terrorisme fra mange forskellige grupperinger men selvfølgelig også den store flygtningeudfordring hvor tyrkiet med en

tager sit medansvar for løsningen af det problem men selv om vi kan sige mange positive ting om tyrkiet

vi ikke undlade og må ikke undlade at udtrykke vores bekymring over en række initiativer som den nuværende regering har taget og som nu også et flertal i det tyrkiske parlament tager disse må opleves som en udvikling i den forkerte retning med henblik på overholdelse af menneskerettighederne og udvikling af det tyrkiske demokrati vi kan derfor selvfølgelig tilslutte os det

og jeg noterer mig at det også er en del af det

gældende i europæisk sammenhæng og sammen med andre europæiske partnere lægge et pres på tyrkiet

der kommer her og vi er også helt klart i det radikale venstre opmærksomme på

baggrund i erdogans magtbrynde det er som som om

nogle politiske typer som putin erdogan og andre der ligesom lægger meget stor vægt på at de selv kan få magten i det land hvor de sidder og af den grund skyder al opposition til side alle de kræfter til side

er ingen tvivl om at når det på det sidste har udviklet sig negativt har

det parlamentsvalg der var i juni sidste år hvor hvor erdogan havde regnet med at han kunne få et kvalificeret flertal i parlamentet

at han som præsident kunne få flere beføjelser

andet fordi hdp

at slå igennem også i andre dele af tyrkiet end

til venstre for erdogan som kunne udfordre ham og i hvert fald stoppe de værste dele af hans hans magtbrynde

det valg ikke gik som erdogan havde ønsket det har han jo simpelt hen saboteret enhver form for

spille en mere konstruktiv rolle også i bekæmpelsen af islamisk stat

ikke har været særlig effektive i det eller rettere sagt har

i forbindelse med kampen mod islamisk stat

man har villet bekæmpe kurdere i højere grad end man har villet bekæmpe

og at man har haft større fokus på den indenrigspolitiske kamp end på kampen mod islamisk stat

specielt når tyrkiet er allieret med os i nato sammenhæng og indgår i en række forskellige europæiske sammenhænge i et samarbejde også med danmark

at få diskuteret hvad der sker i tyrkiet og lægge et pres på tyrkiet

enighed om det kritiske forslag vedtagelse i forhold til tyrkiet man kan spørge hvad det

et enigt folketing ligesom markerer det her

et enigt folketing faktisk bakker dem op i deres kamp for mere demokrati

undertrykt enhver form for politisk opposition og her senest også den humoristiske opposition aviser lukkes journalister og

fængsles komikere retsforfølges det tyrkiske juridiske system er totalt politiseret og ikke længere uafhængigt det er dybt dybt bekymrende tænketanken freedom house har lavet en opgørelse over nogle af de krænkelser af menneskerettigheder der

en farlig mand en humorforladt halvdiktator der har smadret den tyrkiske model ellers en udmærket model hvor der var plads til

terrorhandlinger der begås af såvel kurdiske grupper som islamistiske grupper skal fordømmes og bekæmpes

skal passe på med ikke at se bort fra menneskerettigheder og de retslige principper i denne kamp

svar på de militante gruppers angreb ikke altid proportionalt tyrkiet opfører sig meget repressivt

det kurdiske mindretal og overholder stadig ikke menneskerettighederne det er enormt vigtigt at dialogen mellem den tyrkiske regering og kurderne pkk genoptages

at terrorhandlingerne stopper men indtil det sker

er det vigtigt at omverdenen eu europarådet danmark og andre institutioner insisterer på at tyrkerne respekterer menneskerettighederne pressens frihed oppositionens frihed og løslader alle politiske fanger og så må man håbe på og opfordre den

i hans parti som vi så

til udtryk her for nylig da hans premierminister trådte tilbage viser at der også er en intern opposition

træde i karakter og og give erdogan modspil men indtil det sker er det vigtigt at vi i danmark er med til at fastholde presset og derfor

også en afstandtagen til hans

den løsning der skal være

engageret i bekæmpelsen af isil daesh som

end de var i starten det skyldes blandt andet også at

at udføre terrorangreb i tyrkiet

mistænkte tyrkiet for at være mere interesseret i at lade isil være aktiv over for kurdiske styrker

er tyrkiet på en lang række punkter afgørende for

udfordringerne både i europa og i danmark freden i syrien håndteringen af flygtningestrømmene spørgsmålet om hvordan vi sikrer en effektiv bekæmpelse af isil

er det også klart at der er nogle af de ting som sker i øjeblikket der sætter store spørgsmålstegn ved de

spørgsmål omkring visumfrihed visumliberalisering er jo et spørgsmål som blandt andet defineres af hvorvidt tyrkiet vil anerkende den måde vi definerer terrorisme på fra eus side

de eksempler på relativt fredsommelige udtalelser der har været fra tyrkiske

som en opfordring til terror egentlig er den måde som tyrkiet vil indrette sig på så der er masser af spørgsmål endnu

mandag aften sagde til mig nemlig at de hellere vil have et eu der vender ansigtet mod tyrkiet engagerer sig holder fast i debatten

det der ligger i kapitel tre og tyve og kapitel fire og tyve

set ikke eu eller tyrkiet men et enkelt eu land nemlig cypern der af helt særlige årsager blokerer for at vi kan komme videre det er der man diskuterer ja man skal diskutere frihed for ytringer frihed for presse uafhængige domstole og så videre

enten direkte eller via den tyrkiske forfatningsdomstol

en række afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol vedrørende cypern som tyrkiet ikke reagerer på overhovedet det blev nævnt af herre nikolaj villumsen som et spørgsmål

de her retssager jeg synes det er en glimrende idé at følge dem

skal være parlamentarisk det har vist sig at

sammen med præsident porosjenko så den

uretfærdige dom på to og tyve års fængsel som

afgørende retssager for at sikre at der er et klart signal om at vi er opmærksomme på hvad

og at vi følger med jeg tror helt sikkert på at det kan være nødvendigt

for en række af de her retssagers sørge for at der er en tilstedeværelse for at holde øje med

være et meget oplagt emne at tage det her op i

interparlamentariske union hvor der sidder parlamentarikere fra en lang række lande for netop

at bakke hinanden op i forhold til beskyttelse af immunitet sådan at en regering ikke

på den måde sørger de for at der er så mange stemmer som overhovedet muligt der er aktive her og her er

fordi ipu består af parlamentarikere og ikke af regeringer

ordene og lægge et pres der var blandt andet

nogle forskellige værktøjer vi reelt har i værktøjskassen i i sådan en alvorlig situation som vi står over for

som udenrigsministeren kunne være interesseret i at gå i dialog med folketinget om eksempelvis i regi af udenrigspolitisk nævn

kunne få en drøftelse af hvad for nogle værktøjer

for rusland i forbindelse med at de har annekteret krim

så det er et værktøj der er meget meget svært at samle opbakning til at bruge på trods af at det ligger i værktøjskassen så der er forskellige niveauer i det her et er hvad der teoretisk

chance for at gøre men det vi har en chance for at gøre og det vi ved vi kan gøre

vi fra dansk side kan tage det her op hver eneste gang vi har

mulighed for det i dialogen med den tyrkiske regering

signal og lave en skarp vedtagelse der kritiserer menneskerettighedskrænkelserne i tyrkiet det er helt afgørende at vi siger fra over for den retsforfølgelse der finder sted af folkevalgte parlamentarikere at vi siger fra over for den generelle

af de demokratiske kræfter der er i

groft løber fra sit ansvar

aftaler krænker de grundlæggende menneskerettigheder som man har forpligtet sig til

overholde med sit medlemskab af europarådet med sin underskrift

regeringen til at følge op

sikre at der bliver sat ind både i europarådsregi og i eu regi og i alle andre relevante

for at lægge pres på den tyrkiske regering

i en meget meget alvorlig situation og vi har brug for at den tyrkiske regering kommer under pres det vi desværre har oplevet

flere omgange eksempelvis op til omvalget den første november

sidste år er jo at man fra eus side har tøvet ja sågar endte man i en situation hvor man fra

kommissionens side tilbageholdt den årlige rapport forud for omvalget

hård kritik for angreb på grundlæggende demokratiske rettigheder for fængsling af journalister

som var indført i store dele af den sydøstlige del af tyrkiet de kurdiske områder hvor vælgerne dermed var frataget muligheden for at deltage aktivt i valgkampen

fra eus side der har været dybt kynisk i forhold til at se igennem fingre med undertrykkelsen i tyrkiet i forhold til aktivt at støtte den tyrkiske præsident erdogan

kan komme ind i europa gennem tyrkiet

en strategi som risikerer at falde fuldstændig

jorden hvis borgerkrigen i tyrkiet eskalerer for lige nu står vi i en situation hvor der i den sydøstlige del af tyrkiet er borgerkrig hvor hundredtusinder af civile er jaget på flugt hvor hundredvis af mennesker er blevet dræbt og hvor den nuværende situation med fratagelse af immuniteten fra ikke mindst de kurdiske parlamentarikere risikerer at føre til en voldsom eskalation så vi står i en alvorlig situation en alvorlig situation for tyrkiet en alvorlig situation for mellemøsten en alvorlig situation for europa eskalerer borgerkrigen i tyrkiet ja så vil der blive

på flugt mod europa i hundredtusinder

det er helt afgørende at vi forholder os til situationen at vi tager os selv seriøst ofte snakker vi om

i nærområderne her har vi en situation

er et land der kan falde ned i meget meget blodig og brutal borgerkrig hvis vi ikke handler hvis vi ikke stopper med at holde hånden som eu desværre har gjort over den undertrykkende præsident erdogan men i stedet for sætter handling bag ordene det er helt afgørende at vi støtter de demokratiske kræfter i tyrkiet at vi modarbejder at der skal være en ny

at vi støtter initiativer som opfordrer til fred at vi støtter vores parlamentariske kollegaer i tyrkiet der meget meget snart kommer til at

med finansloven det er jo et forslag som ikke indebærer at omprioriteringsbidraget bliver skrottet det er det som finansministerens partifælle herre martin damm formanden for kl og venstreborgmester i kalundborg kalder den onde løsning den gode løsning kalder herre martin damm at omprioriteringsbidraget skrottes helt den onde løsning

det at omprioriteringsbidraget består men at pengene bliver ført tilbage og den grusomme løsning kalder han den løsning som finansministeren har talt mest varmt for nemlig at

brugt til prioriterede indsatser herunder

her i folketingssalen fra regeringen og

at penge fra omprioriteringsbidraget skulle føres tilbage i to tusind og sytten

opnåede jo ikke flertal det var jo faktisk et forslag

stemt ned fordi finansministeren ikke har liberal alliance og det konservative folkeparti

er at der er enighed om at tage pengene fra kommunerne

finansministeren kan stå her i folketingssalen og sige at pengene vil

færre indtægter fra olie og gasudvindingen i nordsøen end forventet derfor har vi nu også måttet reducere det økonomiske råderum over de næste fire år til ti milliard kroner det økonomiske råderum sætter nogle meget snævre rammer for hele den offentlige økonomi herunder kommunernes og lad mig også minde om at der i to tusind og seksten blev tilbageført

en milliard kroner af omprioriteringsbidraget til kommunerne til prioriterede indsatser

på de borgernære serviceområder hertil kom at det

en milliard kroner til en værdig ældrepleje

så samlet set blev kommunernes service løftet med fem hundrede million kroner

en brændende platform hvor man skal fortælle hvor forfærdeligt det går sådan at man kan planlægge endnu flere nedskæringer af velfærden

endnu flere nedskæringer i forhold til de arbejdsløse og de syge og de handicappede

det gælder også lidt når vi snakker kommunernes økonomi og det

i forhold til en samlet økonomiaftale og det er

for eksempel kommunernes udgifter til modtagelse af flygtninge

vi har den demografiske udfordring

det jo også medføre en forringelse af serviceniveauet og så har vi også finansministerens udmelding i forhold til finansieringstilskuddet på tre milliard som finansministeren ønsker at tage fra kommunerne

kommunerne og finansministeren står meget langt fra hinanden så kan finansministeren ikke bekræfte at en aftale som indebærer de milliardbesparelser som finansministeren

uundgåeligt vil føre til serviceforringelser i kommunerne det

spørgsmål men tilbage bliver at herre rune lund

imod at kommunerne blev tilført fem hundrede million kroner i to tusind og seksten og det er da en mærkelig

er notorisk forkert nemlig at der er blevet skåret ned

tilført flere ressourcer og på trods af det

hænger sammen i den argumentation for så vidt angår likviditetstilskuddet

en likviditet på otte og tredive milliard

stærkt nok at vi så skal betale et likviditetstilskud

heller ikke ud over nogen så udnytter man bare skatteydernes penge bedre

er der milliarder at spare alene de sytten aftaler der er lavet har frigjort en milliard kroner fra kommunerne så selvfølgelig kan man bruge pengene bedre i kommunerne uden at skulle forringe ydelserne

jeg altid har en diskussion med enhedslisten om for enhedslisten har det udgangspunkt at vi i

en super idealtilstand

den overhovedet ikke kan laves om fordi enhver ændring vil være en forringelse

selv om man kunne få mere ud af pengene og selv om man kunne øge servicen for de ældre ved at spare på administrationen

vil gerne i den forbindelse spørge ministeren om

den her afskaffelse af finansieringstilskuddet som ministeren har annonceret er

er en afskaffelse som ministeren for eksempel har taget dansk folkeparti i ed på for

når man ser forslaget til vedtagelse fra den trettende maj handler det netop om

er nogle af de svagere stillede kommuner som skal stilles bedre men det er jo præcis det modsatte der vil ske hvis finansieringstilskuddet

kan ministeren bekræfte at en afskaffelse af finansieringstilskuddet vil betyde at svagt stillede kommuner vil blive ramt ekstra hårdt og har ministeren dansk folkepartis opbakning

er at det udbetales til alle kommuner

det vil sige at vi giver et likviditetstilskud også til alle de kommuner

pengekasser

da godt være at der er nogle kommuner

har det sværere men lad os så snakke om de kommuner men det har jo ingen mening at vi skal udbetale et likviditetstilskud til alle de kommuner

acceptabelt mål så den indsats der er brug for er en undersøgelse af hvorfor aftalen ikke er blevet overholdt banedanmark har

såfremt spørgeren ønsker det

også gerne sige ved den at nu ser vi på den undersøgelse

jeg vil mene at vi skal lave yderligere indsatser eller hvad der skal ske men

det er helt utilstedeligt og det hører på ingen måde hjemme slet ikke når man tænker på hvor lang tid der gik

den tid så jeg deler fuldstændig spørgerens opfattelse

stå derinde i fire timer

der kommer hjælp den hjælp der kommer er så oven i købet

der med eget værktøj får åbnet op så hun kan komme ud fire timer efter det banedanmark forklarer er jo at der er sket et kommunikationsbrist

valgt at uddelegere opgaven til et privat firma og

et eller andet tabt i den kommunikation

er kolossalt glad for at ministeren her i folketingssalen tilkendegiver at der skal vi have

tydelig og klar procedure når jeg vælger at tage det her spørgsmål op i folketingssalen

politisk spørgsmål hvor ministeren og jeg skal stå og skyde på hinanden

jeg overbevist om men det vi må arbejde i retning af hvis jeg kan få lov at foreslå noget

banedanmark får lavet en sikkerhedsprocedure

så de her kommunikationsbrist ikke får lov at foregå

episode hvor et ældre ægtepar på vestsjælland var udsat for noget af det samme og de

prøvet det her flere gange så det er altså et tilbagevendende problem for banedanmark

vil opfordre ministeren til gerne i samarbejde med os socialdemokrater at vi får indskærpet over for banedanmark at der skal være en nedskrevet procedure for hvordan man forholder sig når de her ting sker det virker jo fuldstændig urimeligt

klart beskrevet procedure for hvordan man handler på det her at der kan blive ringet så mange gange

fællesskab lave en ny og klar procedure for det her så folk i den her situation det er jo at skræmme folk væk fra den kollektive trafik

ringet op af det der kaldes den jyske kontrolcentral der kommer et vagtopkald fra skørping station

så kører det ellers fremad klokken seksten syv og halvtreds klokken sytten tre og fyrre altså man kan

bekymrer mig lidt over og det gør jeg sikkert sammen med spørgeren

at vel har man en procedure men det jeg synes og det ligger sikkert også i det spørgeren mener

at nu træder der noget andet i stedet altså jeg er sådan set meget enig med spørgeren i det men da jeg desværre kan se at der har været et forløb her med telefonopkald

vi har behov for at sige måske jamen så må i indskrive en anden ting nemlig at når der er gået så og så lang tid åbnes de

før jeg ser det men jeg kan i hvert fald se på de opringninger

at der har været kontakt løbende gennem

at man kan henvende sig til en anden elevatormontør eller en almindelig håndværker i byen eller

eventuelt maksimalt tyve minutter eller

det er jo en traumatiserende oplevelse for en pige

i høj solskin så det er utrolig varmt men det kunne også være

noget at være i tvivl om nu regner vi med at banedanmark har forstået det her ikke går igen vi har set flere episoder

det er

kan være flere grunde til at passagerer der skal rejse over storebælt vælger andre transportformer end dsbs tog

passagerer der fravælger dsb fordi de fjernbusser der kører over storebælt tilbyder passagererne et prisbilligt alternativ

synes jeg at vi selvfølgelig skal glæde os over at der er gode alternativer som passagererne kan vælge

dsb som de også oplyste over for

være opmærksomme på det her og gå ind og lave nogle

også være passagerer der fravælger dsb fordi de sporarbejder som banedanmark gennemførte på vestfyn sidste år og på østfyn i år senest i pinsen ikke har været planlagt og gennemført med den heldigste hånd fra banedanmarks side kan man rolig sige og hvis det er baggrunden for fravalget af dsb

synes jeg det er et problem og jeg tror det er det spørgeren

sporarbejder kan ikke undgås men de skal planlægges og gennemføres på en måde så togpassagererne oplever færrest mulige ulemper og jeg vil i den forbindelse bemærke at jeg torsdag den

og seksten har bedt banedanmark om at forklare sig over for mig og transportordførerne så vi kan få klarhed over hvorfor sporarbejderne på fyn er gået så galt som vi har set

i morgen vil banedanmark også blive bedt om at redegøre for

der kan også være passagerer der fravælger dsb på baggrund af de mange forsinkelser og aflysninger som vi desværre også oplever for tiden og som ikke skyldes sporarbejder men derimod fejl på togsæt og lokomotiver manglende personale og lignende her er der tale om forhold som dsb aktivt kan og skal gøre noget ved

på en såkaldt nettokontrakt det betyder at det er dsb der modtager billetindtægterne og dermed har dsb en interesse i at passagererne ikke fravælger toget fordi dsb jo så vil få færre billetindtægter på den baggrund er der for dsb gode incitamenter til at fastholde

en jernbanetunnel og vi også har det ønske for at bekæmpe trængsel og sikre bedst muligt miljø og klima at der er fornuftige jernbaner

må vi også have en interesse i at

og ikke ligefrem vælger det fra

i jyllands posten den fjortende maj at man sådan set i perioden fra

passagerer på rejserne mellem øst og vestdanmark

mange årsager til en af årsagerne kan være at der er er dygtige og entreprenante

de altid kører efter reglerne eller

har været sat spørgsmålstegn ved om nogle af selskaberne betaler den moms de skal det skal undersøges men det er selvfølgelig godt at der er dygtige og entreprenante busselskaber vi har abildskou der lige har fået prisen hos

at folk har fået råd til at købe en bil og vælger det i stedet for men det er interessant for os at diskutere

kan gøre målrettet for at gøre det mere attraktivt at tage toget som passager det er jo ikke ligefrem blevet mere attraktivt det sidste stykke tid hvor der nu ikke

at vi kan få flere over i togene fremadrettet

var fra to tusind og tolv til

fald ikke haft glæden af at sidde i stolen og være transportminister men desuagtet tror jeg vi er nødt til at sige til hinanden at

der har siddet der før mig jo også være gået ind og

nogle dramatiske tal vi har set i tab

til femten jeg tror at det vi kommer til at se på og som jo også var en af drøftelserne vi havde med dsb i går er at de er nødt til at være endnu bedre på konkurrencen

faktum at når man kan køre meget billigt fra de der hoveddestinationer

om togfonden dk også vil komme til at præge mulighederne for at vi kan få flere

enlige studerende eller pensionister som ikke har deres egen bil gerne vil

til og fra vestdanmark og københavn og så er der altså

en skarp billet med med bussen og så er den altså dyr

det har jo været fremme i debatten at der måske kunne være noget med et enkelt af de her busselskaber som som ikke helt overholder de regler der gælder i forhold til at betale den moms der skal betales er det noget ministeren er opmærksom på

så

for at

kan det være med til at holde dem væk så jeg tror der kommer til at se på nogle ting om det med

busvognmænd og at de skal overholde reglerne jamen det vil jeg da helt klart

var således enighed om at det er en problemstilling som vejdirektoratet skal arbejde videre med i udbudsprocessen jeg kan så oplyse spørgeren om at det faktisk også er skrevet ind i bemærkningerne til anlægsloven for den nye storstrømsbro

senere i projektet tager stilling til hvorvidt der skal fyldes op mellem de to dæmninger hvilket vil kunne reducere eventuelle lugtgener det blev også aftalt at

de mulige løsningsmodeller afventer den såkaldte tekniske dialog mellem vejdirektoratet og de bydende entreprenører i forbindelse med udbuddet det er altså når udbuddet kommer

vil have de her forhandlinger vejdirektoratet vil i dialogen med entreprenørerne afklare mulighederne for at gå videre med forslaget om en opfyldning af den eksisterende dæmning med opgravet havbundsmateriale

og på den baggrund vil vejdirektoratet udarbejde en supplerende indstilling med en nærmere redegørelse for de mulige løsninger inden for projektets økonomiske rammer og så kommer vi

infrastrukturprojekter som forbedrer

gå ud over deres deres naturskønne område

blive enige om at den her problemstilling skal løses

enten at forkorte dæmningen eller fylde området op eller forlænge broen og så videre

som står i

af at have politiske holdninger til konkrete sager det her

skal skal kunne se forligskredsen i øjnene men ministeren har vel stadig væk en

holdning til hvad der skal gøres

forligskredsen afgøre hvordan de vil gøre det de kunne ikke gøre det dengang så vidt jeg er blevet fortalt fordi de simpelt

de så bedt vejdirektoratet om at bibringe dem så de kan træffe en afgørelse sammen

opholdstilladelse til de flygtninge der kommer til danmark det betyder konkret at udlændingemyndighederne nu oftere skal tage stilling til

eller om tiden er inde

har regeringen med asylpakke

skærpet reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse på grund af ferie eller andre kortvarige ophold i hjemlandet så hvis man holder ferie i det land man oplyser

har man ikke længere behov for beskyttelse i danmark når det er sagt

at være opmærksom på at mange flygtninge helt realistisk set vil opholde sig i danmark i længere tid inden forholdene i hjemlandet gør det muligt at

derfor helt afgørende at enhver flygtning yder sit til det danske samfund og ikke blot opholder sig her

passiv forsørgelse det mener jeg bestemt ikke kan være i danmarks interesse og jeg mener i øvrigt heller ikke at det kan være i flygtningenes interesse

som netop skal motivere anerkendte flygtninge til frivilligt

har regeringen stor fokus på at sikre at afviste asylansøgere og andre udlændinge med

bliver man præsenteret for en temmelig lang præsentationsvideo om hvilke rettigheder man har jeg synes bare ikke at

det at være flygtning er

midlertidigt at opholde sig et sted for at komme tilbage når der er fred i landet det burde være selve præmissen men hvis det ikke er præmissen

det danske samfund med en helt uacceptabel høj regning både når det gælder økonomien men også når det gælder

der ligger en stor værdimæssig regning når for få får danmark ind under huden

timesatser der er i igu

er det jo fordi der er blevet taget udgangspunkt i de overenskomster der allerede ligger så det er et

det er vi jo af den ene grund

lære dansk og sender dem ud i kommunerne og sætter en masse ting i gang inklusive

man i den her sag hopper fra tue til tue fordi man ikke rigtig ved hvad man skal gøre jeg synes det er underligt at man ikke tager sigte på hvis det var sådan at man virkelig tog alvorligt at de her mennesker er flygtninge

gøre dem klar til at komme hjem igen det vil sige at man så eventuelt kunne lære dem engelsk eller et eller andet

sigte på at de faktisk skal hjem igen i stedet for at gøre dem

og hvis vi kræver at man skal forsørge sig selv skal vi selvfølgelig også være fair og give mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet det er den mulighed

den her ståhej når man ikke kan løse problemet med de arbejdsløse der er

kommer til danmark nu jo umiddelbart

overtage nogle af de jobfunktioner som østeuropæerne

i øjeblikket sidder på i og med at der

lang række østeuropæere der heller ikke taler et ord dansk og derfor

man umiddelbart kunne finde fodfæste på arbejdsmarkedet

løsning på ved simpelt hen at begrænse antallet af dem der kommer

asylcenter

det øjeblik vi blev opmærksomme på informations artikel om forholdene

blev langeland kommune som er indkvarteringsoperatør på asylcenteret af udlændingestyrelsen anmodet om en fyldestgørende redegørelse for de forhold som omtales i artiklen jeg kan oplyse at udlændingestyrelsen den nittende maj

modtog en overordnet redegørelse fra langeland kommune udlændingestyrelsen har imidlertid anmodet langeland kommune om en række yderligere oplysninger herunder blandt andet om

selve artiklen fra information

at jeg er meget enig med både spørgeren men også udlændingestyrelsen i at der skal foretages en

jeg kan dog ikke på nuværende tidspunkt redegøre nærmere for baggrunden for de forhold der er

artiklen men udlændingestyrelsen afventer selvfølgelig

uddybende oplysninger og på den baggrund vil der så blive taget stilling til om der skal foretages yderligere i sagen

det jeg har fået at vide fra thisted og fra andre steder så fungerer de danske asylcentre egentlig rimelig upåklageligt og har et ret højt niveau men historierne fra næstved viser jo at der har været nogle

på blandt andet at der ikke bliver stillet krav om straffeattest når vi ansætter ledere i de danske asylcentre det er helt op til kommunerne selv det

udarbejdede et minimum af retningslinjer for hvordan man driver asylcentre herunder hvordan man ansætter og hvilke kompetencer dem der er ansat skal

rigspolitiet har oplyst at politiet har fokus på

og at lokalpolitiet på nørrebro yder en betydelig indsats i forhold til forebyggelse af sager om beskyttelsespenge det sker blandt andet gennem dialog med de forretningsdrivende og de unge på gaden hvis der er behov for det kan lokalpolitiet iværksætte intensiv synlig og tryghedsskabende patruljering i de relevante områder

føje til at danmarks restauranter cafeer har oplyst over for mig at det på baggrund af underretninger fra organisationens medlemmer på nuværende tidspunkt ikke kan konkluderes at problemet er udbredt som jeg oplyste i sidste uge

til de konkrete sager om afpresning på nørrebro der har været omtalt i pressen

få bugt med det ministeren siger selv med reference til brancheforeningen danmarks restauranter og cafeer at man mener at kunne citere dem for at

omfangsrigt som som tidligere det er da muligt men

restauranter og cafeer hvor de siger

kendt over det meste af landet det er noget der dukker op fra tid til anden og det er uden tvivl en voksende tendens i københavn fortæller jørgen kønigshøfer

synes jo også at vi skal prøve at agere ikke bare ud fra hvad en arbejdsgiverorganisation

gør men også ud fra at vi jo kan se hvis

en udvikling der har været i gang længe vi kan jo gå tilbage til to tusind og tolv

de samme udfordringer som kom frem

i sidste uge med cafeer og restauranter som bliver afkrævet beskyttelsespenge af kriminelle bander vi kan også gå tilbage til oktober to tusind og tretten hvor danmarks radio dækkede de store problemer der var i odenses restaurationsliv

at det er black army fra odenseforstaden vollsmose som er en af de

så er ministeren

helt på sikker grund i forhold til at man har taget de konkrete og

af deres dagligdag hvordan

i forhold til sverige og i forhold til tyskland er problemet af langt mindre omfang i danmark det betyder ikke at man skal forklejne det

en af grundene til at man opfatter det som værende mindre i danmark er

politiet gør en solid indsats for at bekæmpe det her

er glædeligt at notere sig at dansk politik gør en indsats over for noget som selvfølgelig er uacceptabelt men jeg ser frem til at jeg har redegørelsen fra københavns politi og så vil jeg selvfølgelig kunne svare mere præcist på dels hvordan københavns politi ser på problematikken dels hvad der konkret

i danmark i forhold til i de lande vi sådan typisk godt kan sammenligne os med man kan se på nogle af de steder hvor det går helt galt og det er jo blandt andet i sverige

agerer hurtigere end vi har gjort indtil nu der er en ny rapport fra rigspolitiet deroppe hvori man jo siger at der er

halvtreds forskellige byer hvor det er umuligt

men jeg vil jo frygtelig gerne have den redegørelse fra københavns politi før jeg meget præcist svarer på det det jeg kan love og det jeg foreløbig har fået vide er at man er opmærksom på situationen

for at håndtere det og og så vil jeg vende tilbage når jeg har fået den pågældende redegørelse jeg fuldstændig enig med spørgeren i at det her er relevant at rejse og derfor stiller jeg også gerne op og svarer

vi har jo også områder i danmark det håber jeg ministeren er bekendt med hvor det er meget svært

er jo også udbredt at det er et tabu for mange af virksomhedsejerne at fortælle om de her udfordringer over for myndighederne så

over to ting den ene er den udlændingepolitiske linje

at vi sammen har indgået et forlig en aftale om politiets fremtidige arbejdsvilkår som tilfører dansk politi to milliard kr og som vil sikre at dansk politi står stærkere end i den tid spørgeren og jeg umiddelbart

problemstillingen omkring afpresning jo ikke er ny

ret hurtigt finde eksempler helt tilbage fra

så problemstillingen må jo være politiet bekendt

udfordre ministeren en lille smule mere konkret

med på at vi afventer redegørelser men der må være mulighed for at løfte

gå hårdt til værks rent fysisk øge patruljeringen eller hvad

steder vi nødvendigvis hører om og desværre er der jo et kriminalitetsbillede hvor for eksempel dele af den organiserede kriminalitet hvad enten det er rockere

mit parti har været meget meget enige om

den styrke den har og så vil jeg sige at det generelt set er mit indtryk at politiet altså yder en solid indsats men for at konkludere om der skal gøres endnu mere

også selv en ressourceudfordring i forhold til grænsekontrol og i forhold til terror har jeg altså brug for at få den pågældende redegørelse

at se sagen lidt fra restaurationsmiljøets side og jeg kunne godt tænke mig her på falderebet at ministeren i det mindste

restaurationsmiljøet føler nu er vi hørt nu kan vi regne med at der inden så længe sker noget

i strid med det vore to partier repræsenterer der er en indsats i gang men jeg afventer jo den redegørelse for at

så har jeg selvfølgelig også været i i dialog med branchen som fortsætter når jeg så har

der mulighed for at gå videre vel vidende at vi i løbet af en kortere årrække vil stå med det stærkeste politi vi har haft i danmark i

der er jeg selvfølgelig interesseret i hvad det er ministeren vil gøre for at sikre at der bliver slået hårdt

nogle betjente kan fortælle ting og sager i i medierne hvor folk står frem og fortæller om utryghed om uro i nogle dele af landet og vi skal jo bare kigge over øresund for at vide hvor slemt det kan gå hvis man ikke griber ind i tide

det tror jeg vi alle sammen er i dansk folkeparti meget optaget af hvad det er for nogle initiativer vi tager for meget hurtigt at sætte ind for meget hurtigt at slå ned og klart markere at her er en grænse og her er nogle ting vi ikke går på kompromis med så derfor vil

gerne høre hvad ministeren vil gøre ved den her konkrete sag

de her fjolser der har smagt tremmerne

straffelovens bestemmelser og uden at afsløre for meget

inden for den form for betegnelse i forhold til folk som begår den form for kriminel adfærd

ikke deler et vist grundsynspunkt der må jeg så føje til at i forhold til hvad der konkret er sket

politiets redegørelse i den sammenhæng men jeg ser meget frem til

men jo sådan set også den indsats der

en fast hånd ud til det

en baggrund som jeg tror hverken spørgeren eller jeg i virkeligheden kan forestille os

der er vi optaget af om der er nogle regler der skal kigges på om der er noget der skal flyttes rundt på om der er behov for at gå ind og styrke politiet yderligere i forhold til at kunne håndtere den her slags problemer fordi det vi så kan man jo frygte er en forsmag på mere vi har i vente som vi ikke har tænkt os

bare at sidde og se passivt til på hvad mener ministeren

er det her noget der alene knytter sig til dele af nørrebro eller ser vi her et billede som man ser mange andre steder i landet altså hvor ofte mener ministeren at det

at tillægge de pågældende for meget nu må vi have den redegørelse og så må vi se på det jeg har snakket med brancheforeningen og de siger

ud af det må vi jo konkludere og jeg kan love for at når jeg får redegørelsen vil jeg også vurdere om det er relevant at indkalde enten forligskredsen eller eventuelt tage et bilateralt møde med spørgeren de plejer faktisk at gå ganske godt

i hundredvis af de her spørgsmål som vi har stillet gennem tiden

jeg kan love justitsministeren at vi selvfølgelig genstille alle de spørgsmål

mener justitsministeren i ramme alvor at der ikke er noget der

blevet belyst omkring danmarks håndtering af fanger i irak og når jeg spørger

nedlægge irakkommissionen men også at lukke muligheden for at få de her dokumenter frem og justitsministeren har

bag en undersøgelseskommission som

altså overhovedet ikke vil gå ind i spørgsmålet om

det allermest problematiske og som heller ikke vil forholde sig til det juridiske ansvar i den her sag vi har jo altså nogle af justitsministerens egne

var forsvarsminister på daværende tidspunkt som med med stor sandsynlighed ikke har givet folketinget de rigtige svar mener justitsministeren at det er

kan jeg bare sige at det er fuldstændig rigtigt at der i dag er indgået en bred aftale hen over midten hvor konstruktive dele af dansk politik som ikke ønsker personforfølgelse og hetz har lavet en aftale om at vi nærmere skal undersøge krigsgrundlaget

har deltaget i det er hvad

kan sige og det er den forhandlingsproces som regeringen har taget ansvar for og hvor partier på begge sider i folketinget har valgt at tage et ansvar for

caféer har oplyst at de på baggrund af underretninger fra deres medlemmer på nuværende tidspunkt ikke kan konkludere at problemet er udbredt det betyder naturligvis ikke

man ikke skal tage de sager der trods alt er meget alvorligt én sag

er én sag for meget jeg er klar over at ikke alle sager om beskyttelsespenge nødvendigvis kommer til politiets

da der muligvis af frygt for repressalier kan være en vis tilbageholdenhed med at foretage anmeldelse til politiet og derfor vil jeg ikke mindst herfra kraftigt opfordre personer som er udsat for pengeafpresning eller anden kriminalitet til at melde forholdet til politiet så politiet kan bremse gerningsmændene og sørge for at de bliver retsforfulgt for der er afgjort tale om en form for kriminalitet som vi skal slå hårdt ned på hver gang vi møder den så den ikke får lov til

det her med beskyttelsespenge reelt er et meget større problem

statistikkerne fordi det er så tabubelagt

for mange af de her erhvervsdrivende som jo frygter for både deres forretninger deres egen førlighed og selvfølgelig også for ikke at kunne bevare deres virksomheder eksempelvis værtshuse og restauranter på nørrebro som dengang var det sted hvor problemet blev skitseret at

hvis ikke vi virkelig griber fat om de her ting

det her problem som jeg har skitseret tilbage til to tusind og tolv og det vi kan konstatere

mindre problematisk i to tusind og seksten

vigtigt som ministeren selv var inde på at det

så måske dagens gode nyhed det er meget værre på den anden side

hedder i sverige hvor fem og halvtreds byer og områder i forskellige byer

end der er svensk lov derfor er det vigtigt at vi prøver på ikke bare at tale om det her i folketinget men at vi selvfølgelig også både ressourcemæssigt og juridisk og så videre

de steder hvor indsatsen skal lægges og der synes jeg at ministeren måske skulle gå lidt mere til biddet i forhold til

sammensat nogle restriktioner og nogle ændringer af lovgivningen som gør at vi har

større mulighed for at komme efter de her bander som prøver på at

sig andre folks penge via trusler

det selvfølgelig dels på hvad oplevelsen er ude i politikredsene

en dialog med den relevante brancheforening hvor medlemmerne jo af karsken bælg kan meddele hvad de oplever af problematikker jeg

fuld respekt for dansk folkepartis måde at gribe det an på jeg synes ikke det er rimeligt at antyde at jeg som justitsminister skulle være ligeglad med den her problemstilling det

som dansk folkeparti af hvis man skal sige det en smule populært at der bliver slået hårdt ned

debat her i salen om peberspray det var så sent som i går og jeg ved også at der langt ind på ministerrækken i venstre er folk der synes

set ikke er nogen dårlig opfindelse især hvis

bruger den med omtanke og hvis de bruger den at forsvare sig med

ministeren egentlig sympati for at

jeg ønsker jeg ønsker at vi skal have et dygtigt politi som kan varetage den interesse vi alle sammen har i at der er et

i borgernes hænder for eksempel den knivlov som

har fået pengene har sikkert brugt dem og og nydt det men det ændrer ikke på at

det kunne være forebyggende i forhold til at det

en peberspray har en vis effekt kortvarigt

ender med at de står med køller og pistoler og alt muligt andet som man nogle steder i dag

jeg tror man skal basere sig på politiets indsats i den sammenhæng vi har et dygtigt politi i danmark

at det er en indsats vi med ihærdighed kommer til at fortsætte jeg regner bestemt

var alene med det fremgår blandt andet af tv to som den enogtyvende april skrev at eksperter allerede inden indførelsen af grænsekontrollen forudså at grænsekontrollen ville føre til et stigende antal asylansøgere siden begyndelsen af året har vi set en klart

faldende tendens i antallet af flygtninge og migranter der rejser gennem europa og kommer til den danske grænse situationen er jo samtidig den at næsten alle flygtninge og migranter som passerer den danske grænse i dag søger asyl det er derfor fortsat en kompleks kompleks og svær situation vi er i men udviklingen viser at den kurs vi har fulgt i danmark

hundrede asylansøgere per måned i gennemsnit

mellem seks hundrede og ned til et tocifret tal allerede i to tusind og seksten

hånden på hjertet herre minister er det ikke sådan at det jo netop var grænsekontrollen der fik asyltilstrømningen til

hvor vi står i dag det jeg glæder mig over er at regeringens politik i et rigtig godt samarbejde med dansk folkeparti efterhånden er ved at få en håndterbar situation på baggrund af en meget meget svær

den udvikling vi har set med aftalen med tyrkiet og de øvrige forhold i europa alt sammen har spillet sammen i et kompliceret mønster men man får ikke mig til at sige at regeringens politik

tværtimod jeg konkluderer sådan set at vi er ved at få en meget vanskelig situation

anerkender at grænsekontrollen måske ikke direkte er justitsministerens område men jeg kunne dog godt tænke mig en tilkendegivelse af

ministeren forestiller sig at vi i løbet af ret kort tid arbejder hen imod at få en fast permanent grænsekontrol i lyset af den indiskutable

skulle have en skudsikker vest som personlig udrustning det blev også sagt at der vil blive foretaget en samlet analyse af politiets skydeuddannelse og sikkerhedsudrustning i lyset af terrorangrebene i københavn derefter blev der nedsat en arbejdsgruppe som skulle gennemgå om politiets sikkerhedsudstyr bevæbning og ammunition var tilstrækkelig arbejdsgruppen havde deltagelse både af operative medarbejdere og ledere den kom i september og femten med sine anbefalinger og på den baggrund er rigspolitiet i fuld gang med at udbygge det udstyr som politiet råder over det nye udstyr er bestilt i takt med at de præcise krav er opgjort og så hurtigt som det har været muligt for leverandører at producere det det meste af udstyret er nu blevet leveret og fordelt til politikredsene og resten leveres i løbet af indeværende år pengene til udstyret

blev fundet ved politiforliget i efteråret som herre peter kofod poulsen jo har været en central del af med aftalen er der afsat seks hundrede million kroner årligt til at sikre at danmark får det hidtil stærkeste værn mod

vi jo med til at afsætte rigtig mange penge til det

vi noget overraskede da vi læste bt her tidligere på måneden og kunne se den bekymring som

her i københavn var ude med netop i forhold til

terrorsikring jeg synes det er

læse de ting der blev sagt netop om det netop i forhold til personlig udrustning jeg tror det var skudsikre veste der var det helt store spørgsmål jeg vil høre ministeren

år siden vi havde et terrorangreb det er et halvt år siden i runde tal at vi lavede et

politiforlig tiden løber her og hvis der er noget terrorister ikke venter på så er det

at vi bliver færdige med at forberede man venter ikke man handler og derfor

af radioerne forventes leveret til kredsene inden udgangen af denne måned og rigspolitiet har yderligere oplyst at der er bestilt det følgende førstehjælpsudstyr med blødningskontrol som forventes leveret en af de nærmeste dage ny ammunition til tjenestepistoler som forventes leveret i juli i år lys til tjenestepistoler som forventes leveret i tredje kvartal i år og ballistiske hjelme som forventes leveret successivt

så kombinationen af en grundig evaluering hvor man så er nået frem til hvad for noget

udstyr der skulle indkøbes og at alt ikke bare kunne leveres på én gang har

det er vigtigt at man ikke kun ser på en enkelt del men kigger på helhedens mange forskellige dele og det er der hvor jeg er nysgerrig

at vide hvornår vi står i en situation hvor alle betjente der kan forventes at komme til

har været igennem den træning og den øvelse der skal til

ministeren måske får brug for at følge op i en skriftlig runde i stedet

løbende styrkelse af flyets operative kapabilitet som det også kendes fra de nuværende f seksten fly udviklingen af kampflyet står således ikke stille hvis det skal

derfor er det også centralt at danmark vælger et fremtidssikret kampfly jeg gør mig ingen illusioner i forhold til at der har været og fortsat er udfordringer for joint strike

programmet et centralt formål med udviklingsfasen er netop at identificere og korrigere de udfordringer man skal således ikke måle succesen af et udviklingsprogram på om man finder fejl men nærmere om man får rettet fejlene og finder gode løsninger

er det det forsvarsministeren mener eller hvordan skal man forstå det her med færdigudviklet det var det ene spørgsmål det andet

projektet igen er skredet i tidsplanen

man først kan gå i gang med med den her

to tusind og atten som skal færdiggøres før man kan iværksætte den faste produktion af flyet

tidslinje som regeringen har baseret mange af sine økonomiske beregninger på

at kampflyet skulle nå at blive billigere ifølge lockheed martin

et skred i tidsplanen og forventer ministeren så at

man kan bibeholde den økonomiske ramme som regeringen selv har stillet op

udfordringerne kommer frem i lyset at man tager

resultatet af den kontrol gengives

min forventning er altså at udviklingsfasen for f fem og tredive vil være afsluttet i to tusind og atten og det er så altså også flere år inden danmark forventeligt modtager vores første fly som først er i to tusind og en og tyve

udviklingsfasen i to tusind og atten

mener med det ja så er det

jeg mener men jeg synes det er lige så vigtigt

at der jo

og det har der i øvrigt også været af f seksten det f seksten fly

op på den samme produktionsvolumen som lockheed martin selv regner med og flyet bliver dyrere end det som regeringen har har forudsat her i økonomien hvordan vil regeringen så

tage højde for det skal der købes færre fly eller

første fly leveret i to tusind og en og tyve ja så er sandsynlighed for at man vil have vished for prisen og sikkerheden for prisen for de første blokke vil alt andet lige være større end hvis man skulle have fly produceret i en blok her i to tusind og sytten eller

psykisk sygdom sikkerheden for de ansatte på bostederne er en problematik

går på tværs af både socialsektoren og sundhedssektoren

meget optaget af hvordan vi finder en fælles løsning så bostedernes ansatte kan føle sig trygge ved

spørgeren er enig med mig i vigtigt at vi tænker os grundigt om og finder de rigtige løsninger derfor har social og indenrigsministeren og jeg

holdt møde med foa socialpædagogernes landsforbund socialrådgiverforeningen og dansk sygeplejeråd

lyttet til hvad personaleorganisationerne mener vi bedst kan gøre for at

i dag har vi

i københavns kommune jesper christensen hvor vi lyttede til hvordan han og københavns kommune ser på

kommunernes landsforening og danske regioner til et fælles møde

afholdt i næste uge hvor vi også vil drøfte deres syn på sagen

alle relevante parter inden vi lægger os fast på

og socialministeren og jeg igen får mulighed for at drøfte problematikken

med folketingets udvalg som sundheds og ældreminister

er jeg særlig optaget af hvordan sundhedssektoren kan forbedre indsatsen og sikre den rette hjælp til den særlige gruppe borgere med udadreagerende adfærd og psykiske lidelser herunder hvordan regionerne kan sikre bedre samarbejde mellem den regionale psykiatri og de kommunale sociale institutioner såsom lindegården det er også grunden til at

som blandt andet samarbejder med lindegården den er

besøget foregik i mandags og vi talte blandt andet om hvordan vi bedst kan styrke samarbejdet imellem den regionale psykiatri og de kommunale bosteder som hører under social og indenrigsministerens

i henhold til ressortansvarsfordelingen

samme dag bocenter lindegården så vi på den måde på samme dag kunne sørge for at få hørt

udfordringer som de oplever i dagligdagen og selvfølgelig

med nogle af deres bud på hvad de mener der skal til for at vi kan blive bedre til kunne forebygge

politiet eller blandt skolelærere at

ministeren gør sig i forhold til hvad man skal sætte ind

vi også nødt til at handle forholdsvis hurtigt som ansvarlige politikere på det her område

jeg kan jo se i avisartikler at der faktisk stadig væk er problemer på lindegården med trusler

de sidste fire fem år

have fundet de rigtige løsninger derfor er

alle personalerne på det her område via personaleorganisationerne

på løsninger på det her område det er tiltrængt og jeg har så sent som i dag haft en rigtig god drøftelse med socialborgmesteren her i københavn

forslag op om en ny type institution nogle kalder det en melleminstitution

også nødt til at kunne redegøre for hvad det så er for et indhold man ser

det så er for en eventuel lovgivning man ønsker eller overvejer at bringe i spil på det her område og fordi vi har

former for for indgriben altså

og tvang mod andre personer andre mennesker

jo ikke noget vi bare skal gøre sådan helt overilet

heller ikke stå her i dag og garantere at vi kan gøre det på et øjeblik for vi har også med kompliceret lovstof og

at kræve en række lovændringer ved spørgeren lige så vel som jeg at det ikke er noget vi kan gennemføre fra den ene dag til den anden er det så det samme som at man ikke skal gøre noget ude i den virkelige verden for at sikre de ansattes tryghed og sikkerhed når de går på arbejde

har jeg da også en forventning om at københavns kommune selvfølgelig gør for så vidt angår lindegårdens ansatte som jo desværre er

de kan forvente at der måske kommer nogle

i forhold til tvang jeg kan jo se at bent hansen

for danske regioner har været ude

jeg tror det er klogt at vi sørger for at det så også er det rigtige vi lægger frem noget som også kommunerne og regionerne synes er en god idé og ikke bare noget som vi lige hurtigt

sagt nu er det der skal være være løsningen

er behov for at se på en række forskellige ting i hele den her diskussion

på det her område og jeg ser frem til i næste uge

have dialogen direkte med kommunerne og regionerne

jeg beklager den ulighed i behandlingen af folketingets medlemmer og ministeren

kunne virke stødende for nogle og det valgte jeg at lade være med vi går nu til spørgsmål tyve som også er til sundheds og ældreministeren

af flemming møller mortensen socialdemokraterne

sundhedsområdet det sagde vi før valget

efter valget vi løber ikke fra vores løfter så vi fortsætter altså den udvikling og reformering af sundhedsvæsenet som vi også satte os i spidsen for i to tusind og et vi sætter patienten foran systemet alle danskere skal have adgang til hurtig behandling af en høj kvalitet uanset bopæl og uanset indkomst vi fastholder at det ikke skal være indtægten der afgør hvor man får den bedste behandling hos lægen derfor vil regeringen ikke indføre ny brugerbetaling på sundhedsområdet i den her valgperiode det sagde vi før valget og det fremgår også meget klart af regeringsgrundlaget folk der påstår andet kan man sige

tror jeg spørgetimen i går her i folketingssalen var

har sagt at man vil nedsætte et ekspertudvalg i forhold til brugerbetaling men

vi har stilfærdigt foreslået at nedsætte et ekspertudvalg til at se på om brugerbetaling er fordelt optimalt

her står det jo tydeligt at man har foreslået

agter ministeren at nedsætte det her ekspertudvalg

hvor ikke mindst tænderne er et af dem der nok er mest tydelige for de fleste danskere

rigtig travlt siden valget blev afholdt med at indfri alle vores valgløfter på sundhedsområdet det gælder eksempelvis målet om at få nedbragt overbelægningen på sygehusene gennemført en national handlingsplan for den ældre medicinske patient indført styrkede behandlingsrettigheder for mennesker uanset om man er fysisk eller psykisk syg en national demenshandlingsplan og

løfte på løfte som vi aktivt arbejder på at få indfriet og hvor vi netop indfrier de ting vi har lovet det står jo

havde travlt med at løbe fra alle de ting man havde lovet

nedsætte et ekspertudvalg

stillet noget forslag om det endnu og jeg ved ikke om vi gør det og man kan sige at en første forudsætning for overhovedet

i øvrigt er opbakning til så jeg kunne jo også

er jo så bare mit simple spørgsmål er det stadig væk tanken og ministeren siger at ministeren

vide om det stadig væk er venstres holdning at der skal nedsættes sådan et ekspertudvalg

jeg må jo sige som ministeren var inde på at ja vi kan se vi har ganske meget brugerbetaling på tandområdet og det kan ses at uligheden er meget stor der er mange der ikke har råd til at få tænderne ordnet og derfor har det

en socialdemokratisk interesse om der er nogle der tænker på

synes jeg absolut ikke det er uaktuelt hvad socialdemokraterne tænker med et smil på læben kunne man sige det håber jeg egentlig heller ikke spørgeren selv synes

overveje videre og igangsætte et

arbejde med at nedsætte et ekspertudvalg til at se på den samlede brugerbetaling

det her kunne jeg jo godt føje til listen over de løfter regeringen ikke indfrier

regeringen nedsætter det udvalg der har været talt om op til sidste valg så det her er blot en afdækning af hvor venstre står statsministeren blev også spurgt

statsministeren svarede at man eventuelt fra venstres side ville nedsætte det men vi kommer det åbenbart ikke

var det allerallervigtigste for danskernes sundhed jeg har været meget optaget af at få gjort noget ved den overbelægning som andre sagde de ville gøre noget ved men glemte at gøre efter valget at vi kom i gang med arbejdet med en kommende kræftplan iv at vi gjorde noget mere for den ældre medicinske patient at vi arbejdede for at sikre mere værdighed i ældreplejen

jeg nævne stribe på stribe af initiativer og indsatser som

komme i gang med nu er det det samme som at sige at vi er bare ikke kommet videre med det

hvad mener socialdemokraterne egentlig om det skal

i folketingssalen men da man så kom i regering mente man det modsatte derfor synes jeg

sundhedsminister min forgænger fra den tidligere regering i at løftede pegefingre sjældent er den rigtige vej frem

vigtigt ansvar for at opstille rammer som kan understøtte at alle danskere kan leve et godt og et sundt liv

også vigtigt at vi som samfund beskytter vores

får grundlagt de gode vaner tidligt og at vi strukturerer sundhedsvæsenet på en måde så vi bedst muligt forebygger at eksempelvis ældre patienter bliver indlagt

på sygehuset

imellem de strukturelle og de mere bløde forebyggelsestiltag for den her regering er det vigtigt at vi ser forebyggelse i et bredere perspektiv

også igangsat en række større initiativer på sundhedsområdet blandt andet en indsats over for ældre medicinske patienter en national handlingsplan for demens en kommende kræftplan iv og et udvalgsarbejde for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i alle de initiativer indgår forebyggelse i forskellig grad men i en bredere definition end blot

styrke forebyggelsen yderligere

i relation til kommunernes incitamenter for at forebygge målrettet hos de ældre

som siger at fem og tyve procent af den danske befolkning ikke vinder på den stigning i middellevetiden som vi ellers ser i vores samfund mange vil karakterisere det som om de ligesom er hægtet af et længere liv og det er jo en meget alvorlig konsekvens jeg synes som socialdemokraternes sundhedsordfører det er bemærkelsesværdigt

politik det første år ikke har haft fokus på den her problemstilling jeg synes det er alvorligt

den tidligere regering som ministeren er så venlig

en vis ligegyldighed fra regeringens side lad mig blot nævne rygning vi ved hvor alvorligt

som følge af rygning på den ene eller den anden måde i danmark ryger to og tyve procent af

det er sådan at seks og fyrre procent af gymnasieeleverne

ryger dagligt eller af og til og hele syv og halvtreds procent af eleverne på erhvervsskolerne gør det så

er virkelig alvorligt og jeg tænker på

unge som ministeren også nævner i sin besvarelse da vi i to tusind og tolv ændrede rygeloven argumenterede fru sophie løhde som venstres sundhedsordfører meget med at man jo

og derfor stiller jeg mit spørgsmål har venstre ingen bud på strukturelle forandringer på rygeområdet når det gælder børn og

de samme rettigheder kampen mod ulighed i sundhed starter for mig at se langt væk fra sundhedsvæsenet det handler om at vi sikrer at

gode vaner bliver grundlagt tidligt i barndommen at vi sikrer at børn og unge får sig en uddannelse

dermed får et job hvorfor fordi vi ved at det er de faktorer

strukturel forebyggelse som vi nu engang

som kræftens bekæmpelse og trygfonden står bag er et enormt flot initiativ jeg

formanden for kræftens

kommer længere ad forbudsvejen alle initiativer preller af på de unge og derfor må vi tænke radikalt anderledes

initiativer med sig i skuffen eller i tankerne i forhold til hvad man kan gøre for at få færre unge

ministeren nævner kræftens bekæmpelse jeg jeg ved hvad det er kræftens bekæmpelse står og siger at vi bør gøre for at dæmme op

skærende kontrast til det ministeren siger her mange lande lad mig blot nævne australien og norge har haft en ambitiøs og flerstrenget forebyggelsesindsats mod at unge ryger og den har vist sig at

det er besynderligt at ministeren blot sniksnakker

sige at der signaleres en ligegyldighed

den enkeltstående faktor der udløser mest sygdom og død i danmark nemlig

forinden sidste gang vi var i regering nåede

skulle ind så vi kan sikre at børn og unge rører sig noget mere

i tilgangen til hvordan vi skal gøre noget ved det her synes jeg

det som kræftens bekæmpelse kommer med her og siger meget klart

musikfestivaler og udfasning af tobak så det er dog fantastisk at ministeren står og siger at der ikke er anbefalinger

gøre én ting vi skal handle i bredden og derfor nævnte jeg også australien og norge som har haft gode erfaringer men jeg får intet svar på

vil på det her område det synes jeg er uambitiøst og jeg synes altså det virker som ligegyldighed i forhold

bryde og knække den ulighed der er i sundhed

andet strammer op på en række områder vi gennemfører også et forbud

mærkater på pakkerne for blot at nævne nogle af de ting som er indeholdt i de lovforslag vi har stemt igennem så at sige

det fokus som også kræftens bekæmpelse sammen med trygfonden har

at vi nok politisk bliver nødt til at overveje og regere og levere anderledes end blot ud fra den traditionelle

hvis vi slår nogle unge mennesker oven i hovedet og har løftede pegefingre og

så når vi nok vores mål det tror jeg ikke vi gør og det er derfor jeg også synes det er et fantastisk vigtigt makkerskab som trygfonden og kræftens bekæmpelse har præsenteret og som vi selvfølgelig også politisk skal sørge